ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig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

da det ikke er tilfældet er forhandlingen om ændringsforslagene sluttet og vi går til afstemning

der stemmes om ændringsforslag nummer to af et mindretal

afstemningen er slut

om lovforslaget det er der ikke og så går vi til afstemning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

tyve hverken for eller imod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

martin henriksen dansk folkeparti

det her forslag fra dansk folkepartis side det har vi

fordi vi jo synes det er en god idé

man som forælder sender sit barn eller sine børn af sted på en genopdragelsesrejse så

inddraget opholdstilladelsen hvis der er mulighed for det og så bliver

samme vej det var jo et forslag som vi oprindelig

sf så skete

det pudsige under behandlingen af forslaget i

at ministeren havde held til at

sf til ikke at stemme for den her stramning og det er jo ikke et samarbejde som vi bryder os specielt meget om

var også da socialdemokratiet var med til at fremsætte det første gang og da sf var med til at fremsætte det første gang så det her skal man mere se som en slags service til medlemmerne af den socialdemokratiske folketingsgruppe og medlemmerne af socialistisk folkepartis folketingsgruppe for i skal sådan set bare rykke jeres finger lidt længere ned på displayet og så har i mulighed for at stemme ja til jeres eget beslutningsforslag så det vil jeg da opfordre til at man gør vi stemmer i hvert fald ja som vi også gjorde første gang vi behandlede

vi behandlede det her første gang det tror jeg vil kede forsamlingen lidt

bekræfte at vi faktisk landede en rigtig rigtig fin beretning hvor vi blandt andet

en indsats mod genopdragelsesrejser

rent faktisk kommer lovgivning på det her område i den næste samling derfor forstår

behovet for at skulle behandle det her igen foran hele forsamlingen

beslutningsforslaget handler om at hvis forældre sender deres børn af sted på en genopdragelsesrejse

mulighed for det og hvis det er at man er enig med dansk

der er nogle partier der lige pludselig har ændret holdning

som dansk folkeparti foreslår er at hvis et barn allerede er sendt på genopdragelsesrejse

for sende forældrene af sted det mener vi jo ville være

der er en tendens til at vi fra folketingets side i alt for stor grad går ind og overtager forældreansvaret især for indvandrerforældrene

hvis det er at man fremadrettet får mulighed for at sende sit barn af sted på en genopdragelsesrejse men

hvad er så egentlig begrundelsen for at man ikke skulle gøre det så vi synes det havde været meget fornuftigt

havde vedtaget det her beslutningsforslag for hvis man som forælder træffer beslutning om at familien og børnene ikke skal leve efter danske værdier

tage af sted og så må de leve et sted hvor

værdierne passer bedre til deres livssyn

med dansk folkeparti og med sf nu ser det ud til at vi til efteråret kan få et bredt flertal i folketinget der vil kunne stå bag en endnu bedre løsning end den der stod i vores beslutningsforslag blandt andet fordi det nu også bliver muligt at kriminalisere danske statsborgere der sender deres børn på genopdragelsesrejse og det var jo netop en af konklusionerne fra den rapport fra ankestyrelsen

at flertallet af dem der sendte deres børn på genopdragelsesrejse

var danske statsborgere så kunne dansk folkeparti ikke også bakke op om en løsning som stort set hele folketinget kommer til at stå bag i stedet for at insistere på at vi vedtager halvdelen af løsningen i dag med et snævert flertal

at vi synes det er helt fint at man straffer danske statsborgere som sender deres børn af sted på en genopdragelsesrejse men i de tilfælde hvor man ikke

opholdstilladelsen for forældrene og sender dem samme vej som barnet og det kunne vi jo have vedtaget i dag men det vedtager vi så ikke og det skal jeg

synes er rigtig ærgerligt det er vi triste over i dansk folkeparti for det havde sendt et meget klart signal til de familier som ikke ønsker at deres børn bliver danske

om at hvis man lægger så markant afstand til det danske samfund så siger folketinget

et meget bredt flertal af folketinget har jo tilkendegivet at det er vores synspunkt og det som står i vores beslutningsforslag er at vi pålægger regeringen at

jo præcis det der står i beretningen regeringen vil fremsætte et lovforslag til efteråret som ikke alene tager hensyn til det der er hovedsigtet i vores beslutningsforslag men som også kriminaliserer at danske statsborgere sender deres børn på genopdragelsesrejse det er da helt perfekt et flertal af folketinget står bag både det der er essensen af vores beslutningsforslag og det der er tankerne bag regeringens

som primært handler om at vi også skal have de danske statsborgere med

jeg forstår ikke problemet og behovet for igen at behandle det her

i folketingssalen og man har flertal for det og man så trækker sig fra sit eget forslag fordi en minister har lovet at undersøge tingene nærmere

vi har i fællesskab haft et beslutningsforslag

i de tilfælde hvor forældrene havde sendt børnene af sted på en genopdragelsesrejse

skulle forældrene sendes samme vej men det sker jo så ikke fordi socialdemokratiet og socialistisk folkeparti bakker af deres eget forslag og det kan vi kun beklage

man selvfølgelig ikke sender sit barn af sted mod dets vilje

mener ordføreren at det her vil løse den udfordring der

det blev vedtaget at der var nogle forældre som ville tænke sig om en ekstra gang så de ville sende deres børn af sted på en genopdragelsesrejse fordi hele familien ville risikere at miste opholdstilladelsen så i de tilfælde ville det jo hjælpe børnene og i de tilfælde hvor

alligevel insisterede på at barnet skulle opdrages på en anden måde

betyde at familien ville blive sendt ud og på den måde ville det så også løse et konkret

i nogle af de sager man har fået oplyst

også om at man ude i kommunerne og på skolerne og de steder hvor man er i kontakt

det vil givetvis forhindre nogle i at sende deres børn

sted på genopdragelsesrejse men i de tilfælde hvor forældrene gør det alligevel fordi de ikke vil lytte til almindelig sund fornuft og dem er der

så have den konsekvens at så vil hele familien

hørte ikke lige svaret på fru pernille schnoors spørgsmål

vi lægger meget vægt på om det er med

eksempelvis kender vi jo flere østerbroforældre som er taget af sted i mere end tre måneder hvor de sejler rundt i verden eller lader barnet bo hos en bedsteforælder på et andet kontinent hvornår

handler det ikke også meget om at vi inddrager barnets opfattelse af hvad der sker på den tur

sendt ned et sted hvor man må antage at det er meget sandsynligt at barnet vil

jo tale for at man så inddrager barnets opholdstilladelse og med vores beslutningsforslag

har vi ikke lagt op til at ændre med vores beslutningsforslag

gælder det jo så ikke for mig fordi jeg selv er dansk statsborger men jeg har

en far som er fra ghana og hvis

dansk statsborger for at tage den beslutning på baggrund af at mit barn faktisk

genopdage måske mere end at blive genopdraget

så synes jeg at vi er nødt til at lægge vægt på det element det var det ene det er andet er jeg

de her indsatser kan ordføreren nævne

om det er en genopdragelsesrejse

til at forebygge jamen altså det er jo noget der foregår ude i kommunerne allerede i dag man forsøger jo at tale med forældrene hvis der er nogen der bliver opmærksomme på at der er et barn der er i risiko for at blive sendt af sted på en genopdragelsesrejse så taler man jo med barnet man kan tale med forældrene

underrette myndighederne i yderste konsekvens vil man jo

tage barnet fra forældrene hvis man vurderer at det er nødvendigt men det er jo en vurdering man foretager lokalt

vælger at bakke op om et beslutningsforslag fra dansk folkeparti som handler om et helt eller delvist udgangsforbud for asylansøgere under atten år og så vil jeg godt sende en opfordring

ministeren om at ministeren så hurtigt som muligt vender tilbage til folketinget med ministeriets vurdering af om det her vil kunne lade sig gøre at

men når nu andre partier lægger vægt på det synes vil være godt hvis man kan få den vurdering fra ministeriet så hurtigt som muligt og så kunne regeringspartierne selvfølgelig også hvis de er enige i intentionerne bag beslutningsforslaget vælge at

der er ikke stillet ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig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

er der nogen der ønsker at udtale sig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

blive budt velkommen på den her måde vi har ikke

vi fornemmer at det

om en undersøgelse er lidt ubehageligt i forhold til at det er

vigtigste instanser i folketinget nemlig den der kan kigge ministrene over skulderen indtil nu har det været sådan at én statsrevisor har kunnet bede om en undersøgelse det sker uhyre sjældent vi har ledt og ledt og ledt i udvalget for forretningsordenen og fundet at der måske er ét tilfælde hvor

som regel sker det i fællesskab og det er da også det bedste

at de har tillid til at andre kommer ind og så vil man til at lave om på

være to statsrevisorer der beder om en undersøgelse

er en meget meget dårlig mindretalsbeskyttelse

signal fra de store regeringspartier om at

man kan administrere en fælles holdning til til statsrevisorernes ressourcer

at det bliver dyrere det gør det

har et budget til de undersøgelser der skal laves og det er jo et spørgsmål om prioritering i hvilke undersøgelser man vælger derfor er vi kede af at i viser os den manglende tillid når nu vi får en plads i

havde håbet på at man kunne stole så meget på hinanden at man også sagde selvfølgelig kan den ordning fortsætte den har

været et problem eller som herre martin lidegaard sagde under forhandlingerne hvis der skulle opstå et teoretisk problem om at reglen blev misbrugt kunne vi jo hurtigt træde sammen og så ændre på tingene

som det ligger nu kan vi ikke stemme for

af reglerne for statsrevisorer da det netop forringer mindretalsbetingelserne væsentligt

der er en enigt statsrevisorkollegium som har bedt om

at et fuldstændig enigt

det er administrative sproglige ændringer som vi skal have lavet men den sidste ændring som handler om at der nu skal to statsrevisorer til for at bede om en undersøgelse hos rigsrevisionen

er en væsentlig ændring og der er det

underordnet om det er en eller to eller hele kollegiet af statsrevisorer som som har bedt

vi synes det er vigtigt at der er én statsrevisor der principielt set kan rejse en sag hvis det er nødvendigt vi har heldigvis kun oplevet det

hvert fald relevant og man kan da godt forestille sig det er relevant og derfor havde vi helst set at man havde den mindretalsbeskyttelse

at støtte det samlede forslag fordi

vi selvfølgelig bakker op om statsrevisorinstitutionen som

forslaget til folketingsbeslutning er vedtaget statsrevisorerne vil få meddelelse om denne

værsgo til fru pia kjærsgaard

her var til første behandling onsdag den niogtyvende maj

fra udvalget for forretningsordenen vel at mærke en indstilling som hele udvalget står bag og som bygger på et langt arbejde i udvalget og før det i antorini skaarup arbejdsgruppen derfor havde det nok været det naturlige at forslaget var blevet henvist direkte til anden og sidste behandling uden at skulle tilbage til udvalget for forretningsordenen men der skete altså det til førstebehandlingen at forslaget alligevel blev henvist til udvalget for forretningsordenen

jo ikke er så meget nyt at diskutere har vi

er udkommet blevet at jeg på udvalgets vegne afgiver en mundtlig indstilling om vedtagelse af forslaget altså jeg skal hermed på vegne af udvalget for forretningsordenen indstille beslutningsforslaget til vedtagelse uændret når jeg nu for en sjælden gangs skyld har ordet her på talerstolen

vil jeg godt benytte lejligheden til at sige tak for det store arbejde som antorini skaarup arbejdsgruppen har gjort for at komme videre med de mange forskellige spørgsmål som var oppe at vende på præsidiets konference i januar

sige mange tak for det konstruktive efterfølgende arbejde i udvalget fra forretningsordenen og for den positive modtagelse som forslaget har fået ved behandlingen her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

jo et forslag fra dansk folkeparti om at udfase

ankaraaftalen der lægger op til en associeringsaftale

vi også gjorde opmærksom på under førstebehandlingen støtter vi det ikke på grund af

bemærkningerne til forslaget handler mest om dansk folkepartis bekymring

at der kan komme udenlandske arbejdere til danmark og arbejde det er ikke vores bekymring vi går meget ind for at danske arbejdere kan tage til udlandet og arbejde og ind for at udenlandske arbejdere kan komme til danmark og arbejde

vi mener indsatsen skal sættes ind

os og dansk folkeparti men vi synes

til enhver tid siddende tyrkiske præsident til at værne om freden og friheden til at værne om freden og friheden

godt kunne tænke mig at de partier som

i tide og utide at snakke indvandring i danmark og så videre og islamisme og problemer med islamisme

mener at tyrkiets præsident værner om freden og friheden tyrkiets præsident er en islamistisk præsident han arbejder for mere islamisme i tyrkiet

alle demokratiske rettigheder og menneskerettigheder og han står for efter det kommende valg hvor der er undtagelsestilstand

værner han om friheden nej naturligvis gør han ikke det

at man er ligeglad med om han gør det

er vi ikke ligeglade med om tyrkiets præsident værner om friheden blandt andet fordi vi ikke ønsker hundredtusindvis af flygtninge til danmark for det bliver resultatet når borgerkrigen i tyrkiet for alvor

værner om friheden og lige præcis derfor stemmer vi for et forslag der handler om at opsige en aftale som han så tydeligt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

følgende valggrupper en gruppe på en og halvfems medlemmer dansk folkeparti venstre liberal alliance det konservative folkeparti og nunatta

en gruppe på otte og firs medlemmer socialdemokratiet enhedslisten alternativet radikale venstre socialistisk folkeparti inuit

den sjette september to tusind og atten klokken ti det bliver i landstingssalen skulle det blive nødvendigt at indkalde folketinget til yderligere møder vil meddelelse om tidspunkt og dagsorden blive sendt til medlemmerne det forhold at der

er som bekendt ikke ensbetydende med at arbejdet ligger stille der vil som sædvanlig jævnligt være møder i folketingets stående udvalg ligesom der vil være andre arrangementer som medlemmerne er engageret i vi går på mødefri periode og ikke sommerferie jeg ønsker alle medlemmer en god og aktiv sommer og samtidig vil jeg gerne takke alle vores ansatte på christiansborg for deres indsats i det